nu

om voksenansvar over for anbragte børn og unge

unge

forebygge at magt

skal

sit studieforløb

at have et

så

jeg

det er

sig er det så rimeligt

tage

at

og

ordføreren

er

hvis

stoffer i eu så

eu

jeg ikke

er jo

og eu

der er

så er at

lidt

altid

eu

for

fordi

det

eu

sådan

om

vi ser

hormonforstyrrende stoffer

ikke

af de fem beslutningsforslag

samfund

har

forslagsstillerne fru maria reumert gjerding